der foreligger to forslag til der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v to og firs af peter kofod poulsen jan e jørgensen

simon emil ammitzbøll og søren pape poulsen

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v tre og firs af trine bramsen pernille skipper josephine fock

kunne gå på højskole og for kommunerne at

radikale venstre ikke

støtte lovforslag l en hundrede og ni og firs

kan vi godt støtte l en hundrede og ni og firs og det er fordi det har været vigtigt for os at den ordning der er i forhold til muligheden for højskoleophold

l en hundrede og ni og firs og hvis det ikke bliver vedtaget

bliver alternativet nødt til at stemme nej det har været afgørende for os hele vejen igennem at der skal være en mulighed for at komme på

er at nu skal man skrue voldsomt op for det der hedder den virksomhedsrettede indsats og hvordan kan man være imod det jo det kan man hvis

er virksomhedspraktik og at flygtningene i endnu højere grad end i dag skal bruges som gratis arbejdskraft det frygter vi virkelig det er et klart signal der ligger i den her lovgivning

integrationsindsatsen så vi synes simpelt hen ikke

som helhed er god integration men vi vil da stærkt glæde os

lykkes os at bidrage til at

meget vigtig rolle i integrationsindsatsen og i at gøre folk parate til arbejdsmarkedet

meget glade for at der i modsætning til det forslag der

et forslag hvor hvor den mulighed altså for at komme på højskole ikke bare findes men

i en rigtig god form form som er meget mere erhvervsrettet end vi har været vant til at se derfor støtter vi også

set ikke fordi jeg synes at at det alternative forslag er så dårligt jeg synes bare at

de to forslag får den betydning at der er partier her i salen som så vil stemme imod hele lovforslaget det vil sige implementeringen af både toparts og trepartsaftaler på grund af de nuancer der er mellem de to forslag

vælger vi så desværre at stemme gult

det betyder så at vores nok falder fra men vi gør det for at beskytte

interesserede i at indgå i en dialog mellem de to synspunkter men det har vi

der vil sætte pris på det her og som synes det her er en rigtig vigtig opgave også for at løfte det samlede samfundsansvar men også for de rigtig mange flygtninge der kommer til landet og som vil have rigtig godt af at komme på et højskoleophold det er jo ikke fordi vi ikke synes at man skal have fokus på flygtninges fremtidige beskæftigelsesmuligheder vi tror bare at højskolerne er dygtige nok til selv at vurdere hvordan man sikrer dem vi vil gerne give højskolerne fleksibiliteten til at lave nogle forløb som de mener kan styrke flygtninges fremtidige beskæftigelsesmuligheder

erhvervsrettethed og beskæftigelsesmuligheder

det eneste en højskole kan tilbyde af værdi til en flygtning

bare sige at jeg tror at selv hvis man fjernede alt det der handler om beskæftigelse så er det at de kommer på en højskole

et netværk får danske venner får danske vaner hører om hvordan

langt større værdi end noget virksomhedsrettet forløb det er en værdi som højskoler kan give flygtninge

kan komme på højskole som så der er nogle afgørende forskelle og jeg vil sige tak for at man nu lader et flertal stemme det her igennem det kommer til at have rigtig stor værdi

hvordan man løser og håndterer alvorlige situationer og meget betydelige situationer i det danske samfund

og det er jo det der ligger til grund for blandt andet det lovforslag som vi sidder med lige nu

til sidst har været en lille knast i forhold til hvor fleksibelt

når det handler om om flygtninge skal kunne komme på

at netop flygtninge skal kunne deltage i

højskoleforløb vi har så fra regeringens side

fordi vi jo har besluttet

der kommer til danmark det er ikke sikkert at man er fuldt ud arbejdsmarkedsparat men i det omfang man kan deltage på

det er jo fordi vi ved hvor vigtigt det er i forhold til integrationen at man rent faktisk deltager på arbejdsmarkedet at man får den

helt almindelige danske hverdag ind under huden

set fuldstændig enig i at

vigtigt at man selv om det er på en højskole

så også får den arbejdsmarkedsrettede

har vores ændringsforslag jo gået ud på

kombinere det man kunne kalde for

i og med at man kan få et højskoleophold men så i firs timer lyder vores forslag på over de fire måneder man

center eller en erhvervsskole så man kan få lov til

erhvervslivet af se hvilke fag man kan komme ind i

og socialdemokraterne har været ekstremt

forhandlinger og har været med til også at udforme et synes jeg rigtig

godt ændringsforslag

ærgerligt at det ændringsforslag ikke bliver stemt

jeg mener at det ville have været det bedste

det er nu engang som det er og derfor stemmer vi

men der er nok heller ingen tvivl om at der er er flygtninge der vil have gavn af også at komme ind på

at det er vigtigt der også bliver stillet et krav om

skal blive her i hvert fald i en årrække

rent faktisk også kommer ud på arbejdsmarkedet så jeg ser det altså ikke som diskrimination jeg ser det tværtimod som en trædesten ind på

enten at man kan komme ud på en erhvervsskole eller et amu center eller som som vi også har diskuteret at man kan bruge for eksempel fem timer

på en virksomhed så man kan snuse til hvad

er urimeligt men jeg synes faktisk

der ligger netop et ændringsforslag fra regeringens side der gør det muligt

hvor man er på en højskole har man altså godt af mener jeg

snuse til det danske arbejdsmarked og det er jo det der ligger i det ændringsforslag vi er kommet med det er så ikke nok i forhold til liberal alliances

set så som det er

hvert fald ikke fair og ordentligt at sige at regeringen ikke har forsøgt og ikke også har

ministeren skal anerkende at vi også

fokus på at det højskoleophold også skulle have fokus på det erhvervsrettede forskellen er jo bare at vi rigtig gerne vil have det skal ske inden for højskoleloven og at højskolerne selv

finde ud af hvordan de tilrettelægger forløbet men med fokus på det erhvervsrettede så det håber jeg ministeren

kan i virkeligheden betyde at man i ganske ganske få timer

vil kunne kunne nævne erhvervslivet eller

nævne arbejdsmarkedet og hvordan det fungerer der er reelt ingen krav og bindinger for højskolerne i det her ændringsforslag og det tror jeg også godt fru josephine fock

i verden

kommer man også til at tjene sine egne penge men det er jo det modsatte af hvad dansk folkeparti står for

det være sådan at man slet ikke vil kunne deltage på arbejdsmarkedet hvis

gennemførte hele planen om flygtningelandsbyer

til at finansiere de flygtninge der kommer hertil og det fra dag et men det

resten af den tid de er her jeg synes der grundlæggende er noget sundt i at man skal forsørge sig selv

og er ministeren af den opfattelse at den indsats som højskolerne har gjort i forhold til integration har været præget af sådan en lettere lemfældig tilgang til integrationsopgaven eller vil ministeren anerkende at den indsats som højskolerne har leveret faktisk er noget af det der har bidraget allermest succesfuldt til integrationen fordi

et indblik i dansk kultur og danske arbejdsmarkedsvilkår i forhold til at få bygget bro

nogle af de håndværksfag hvor vi ved vi kommer til at mangle arbejdskraft

stort spørgsmålstegn ved hvorvidt man kan påvise at flere flygtninge allerede nu er kommet i arbejde via højskolerne og den indsats de har gjort uagtet at højskolerne selvfølgelig gør en indsats for integrationen men jeg tror det kan være meget meget svært at finde noget forskning der viser at

højskolerne er den direkte vej ud på arbejdsmarkedet

gå for hurtigt det skal ske nu og det er det fokus som ministeren bør have vil ministeren virkelig fastholde

er at hvis man skal forsørge alle de flygtninge der kommer hertil sætte dem i flygtningelandsbyer og så forsørge dem fordi de ikke selv må tjene deres egne penge

det da en omkostning for det danske samfund det kan jo ikke

i og med at det så er overførselsindkomster der skal forsørge de mennesker der sidder

i flygtningelandsbyerne så sådan må det være

eller er det billigere at lade folk selv tjene deres egne penge og er der noget ræson i at sige at hvis man kommer hertil forventer vi rent faktisk at man forsørger sig selv

skal man så deltage i noget erhvervsrettet jeg forstår simpelt hen ikke hvordan fru sofie carsten nielsen kan sige at

ugen at man skal ud og snuse til erhvervslivet hvor man resten af tiden jo lever på højskolen og deltager i de aktiviteter der er fuldstændig som fru sofie fru sofie carsten nielsen ønsker det med danskundervisning og

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre og fire tiltrådt af et flertal

er vedtaget så stemmes der om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

er vedtaget herefter er ændringsforslag nummer seks af udlændinge integrations og boligministeren tiltrådt af et mindretal

herefter er ændringsforslag nummer otte af udlændinge integrations og boligministeren tiltrådt af et mindretal

høringssvar som vi ikke har set før for eksempel et høringssvar fra dansk socialrådgiverforening og fra ægteskab uden grænser

kommenterede høringsoversigt jeg har heller ikke nået at læse de nye høringssvar de andre fik vi i går

det viser jo med al tydelighed

ikke bare forhastet men også sjusket lovgivningsproces jeg mener ikke der er nogen saglige argumenter for at sjuske den her lovgivning igennem ordet sjusk er relevant fordi det er

ofte sker hvis man

skynder sig så meget at man ikke lytter til civilsamfundet man risikerer

er det voldsomt udemokratisk at man tilsyneladende er så ligeglad med

at man haster en lovgivning igennem på den her måde både advokatrådet børnerådet dansk flygtningehjælp foreningen af udlændingeadvokater landsorganisationen af kvindekrisecentre røde kors og mange andre påpeger entydigt at at de er voldsomt utilfredse med at lovgivningen bliver hastet igennem på den her måde for de kan ikke nå at komme med kvalificerede høringssvar kvalificerede input på trods af at med det her område på trods af at der kunne være politikere som blev klogere

tilført nye perspektiver ved for eksempel at lytte til børnerådet eller red barnet eller advokatrådet jeg må sige at

sagt ved både første og andenbehandlingen to behandlinger der

været i den her uge at det her er udtryk for sjusk og for manglende respekt for vores folkestyre derudover

såkaldt integrationsvurdering man skal vurdere om de har potentiale til at blive integreret i danmark

det er ikke at tage udgangspunkt i barnets tarv for det første

jeg helt åbenlyst at børn selvfølgelig kan integreres jeg synes det er direkte latterligt at integrationsvurdere

en selvfølge at børn har ret til at være sammen med deres forældre med det her lovforslag vil endnu flere børn blive udsat for integrationsvurderinger endnu flere børn vil altså risikere at de danske myndigheder vender tommeltotten nedad og siger du må ikke blive familiesammenført med din far eller din mor

det være en selvfølge at eventuelle børn også kan få opholdstilladelse

regeringen har vældig mange gange sagt at det haster så frygtelig meget fordi der er faldet en dom ved eu domstolen for det første

at den dom faldt hvorfor har vi så først fået lovforslaget søndag aften

jeg synes det ville klæde ministeren at gå på talerstolen

det spørgsmål for det andet mon ikke man kunne vente til efter sommerferien

på den dom der er faldet ved eu domstolen

vi fjerner integrationsvurderingerne

fjernet to års reglen men til gengæld hævet grænsen for hvornår børn skal integrationsvurderes til for eksempel femten år

at sige at alle børn fra otte år og opefter

udsættes for integrationsvurderinger med den risiko at

kan havne i en situation hvor de danske myndigheder siger vi mener ikke at du har integrationspotentiale du må ikke blive familiesammenført

ikke forslaget og jeg håber som sagt at ministeren går på talerstolen

hvorfor man ikke kom med lovforslaget

tidligere eftersom det er en en halv måned siden at dommen er

indgribende konsekvenser vi har fået

eu domstolen om at vi skal vi skal rette loven men det er altså

måned siden den her dom er kommet og derfor har jeg så uendelig svært ved at forstå hvorfor vi pludselig skal stå her og hastebehandle sagen vi har først fået høringssvarene sent i går og

stilling jeg synes det er uendelig problematisk at

regeringen har siddet med den her viden i så lang tid

hvorfor man ikke vælger at gøre det på helt traditionel vis så der er tid til høring og tid til en ordentlig gennemarbejdning af sagen sådan at vi kan tage ordentlig stilling og alle

folketingsmedlemmer også bliver klædt fuldstændig på i forhold til at kunne træffe en beslutning så det synes jeg er uendelig beklageligt og jeg synes

det er en problemstilling vi bliver nødt til

drøfte her i folketinget for vi kan ikke blive ved med at

hastebehandle sager noget andet er hvis man skal hastebehandle en sag fordi det er tvingende nødvendigt men det er det ikke her vi kunne sagtens have ventet til

stille et ændringsforslag så det nu trods alt

er børn over otte år der skal integrationsvurderes vi har jo stillet et ændringsforslag som

det er også det der gør at vi vælger

her for tyve minutter siden og det er altså helt grundlæggende noget makværk når vi i folketinget

ikke har et oplyst grundlag at tage stilling til de lovforslag der bliver

i de

at forstå hvad der kan siges at være af saglige grunde for

her sag skal hastes igennem folketinget på under tre døgn

vi

eu dommen indtil en ny lov har

altså hvor mange børn der ikke er blevet integrationsvurderet på grund af

at kunne argumentere for hastebehandlingen af det her

vi kan tage stilling til hvad det er for et problem vi har at gøre med

at det kan ministeriet ikke svare på grund af den korte tidsfrist når vi så spørger ministeren om vi ville have kunnet

bare kan gå ud regeringen har sit flertal og så er resten ligegyldigt men det er ikke

vi udstiller for den danske befolkning

at vi skal integrationsparathedsvurdere børn

at børn kan være sammen med deres forældre

det handler om at vi haster ting igennem som vi slet ikke

regler her i folketinget som er blevet fulgt og de regler siger at hvis et stort antal af partier støtter op om det her

nu engang blevet fulgt og derfor mener jeg i allerhøjeste grad at det her er demokratisk og ikke udemokratisk derudover

eu dom hvor der har været rigelig tid til at læse

fra venstres side mener vi det er direkte

lade det her hul i den danske lovgivning stå åben hen over sommeren og ikke gøre noget

så kompliceret institut for menneskerettigheder har også været ude at sige at det her er inden for skiven

noget der er på kant med konventioner eller noget det er som jeg ser det simpelt

af en eu dom og dermed ikke

integrerbare men hvis der er situationer

er ansvarligt så så mere kompliceret synes jeg sådan set ikke den her sag er

nu engang er fastsat men nogle gange kan man også komme i en situation og det er vi så nu hvor det desværre ikke

lade sig gøre så derfor

i to og hvis man skal lytte til blandt andet det radikale venstre

men jo i høj grad også til enhedslisten og fru johanne schmidt nielsen så må jeg forstå at den ene del af lovforslaget godt kan hastebehandles nemlig den del der handler om integrationsydelse og ferie hvorimod

man slet ikke kan være bekendt at hastebehandle den anden del af lovforslaget

familiesammenføring og og opstramninger på familiesammenføringsdelen det forstår jeg ikke helt

forstår ikke helt hvorfor noget kan hastebehandles

så meget man kan sætte spørgsmålstegn ved i den forbindelse men i hvert fald vil jeg sige tak for at

jo fuldstændig synes jeg at der er et element i det her om at når et barn kommer til danmark

skal barnet også kunne indgå i det danske samfund skal kunne få kammerater og kunne blive en del

hvis man ikke foretager sådan en

integrationsvurdering som der er lagt op til i det her lovforslag

om den del af det men hvis man skruer

jo rent faktisk det diskussionen gik på dengang men jeg kan jo ikke sige præcis hvad det er der gør om et otte årig t bare er integrerbart eller ej det er der helt andre mennesker der kan nemlig folk

ministeren

kan blive integreret det her er jo altså også et spørgsmål om forældrenes intentioner med at få barnet hertil

det var i virkeligheden det man diskuterede for år tilbage

set også for at sige til forældrene at hvis

til den store verden om at flygtninge og nu ikke engang deres børn altså ikke er velkomne her i danmark det er det det handler om og ikke al mulig anden tågesnak

hul i lovgivningen og så videre men vil ministeren indrømme det er da noget forfærdeligt juks og dårlig stil at de ordførere der skal forholde sig til et lovforslag ikke engang har høringssvarene i så god tid at de kan nå at læse dem og at alle dem der gerne vil bidrage

flygtninge deri tager herre finn sørensen fuldstændig fejl og det kunne måske være en fordel lige at sætte sig ind i den del før man begynder

kritisere den og det sidste at det skulle være dårlig stil forstår jeg ganske enkelt ikke

det åbenbart er dårlig stil at det andet bliver hastet igennem det forstår jeg simpelt hen ikke

det

til det her men jeg takker da meget for at det radikale venstre også

kommer an på hvor mange der ansøger om familiesammenføring

vil der alt andet lige være en meget stor sandsynlighed for

ikke med rimelighed sammenlignes med det forslag som handler om at begrænse børns ret til familiesammenføring en væsentlig forskel på de to lovforslag de to ændringer er jo at det ene forslag er bebyrdende

det forslag som handler om ferie handler om at give nogle mennesker bedre rettigheder

ret til ferie på grund af ministerens egen lovgivning glemte man eller hvad ved jeg

at videreføre deres ret til ferie nu kommer man så og siger at hvis de skal have mulighed for at holde den ferie må vi skynde os at få det her lovforslag igennem det vil sige det ikke er bebyrdende for de mennesker det vedrører det andet lovforslag handler om at flere børn skal udsættes for integrationsvurdering

udvides det er bebyrdende for den gruppe børn

mig at få ministeren til at bekræfte

i forhold til om man kan hastebehandle dem eller

at genoptjene dagpengeret og det skelsættende består jo i at det nu bliver vedtaget med socialdemokraternes stemmer

han kunne desværre ikke være der forleden dag men nu er han her i dag og jeg håber at

og fortælle mig hvorfor det er så vigtigt

stemme for en lang række forringelser for de ledige i form af lavere satser og forskellige

dagpengesystemet som sådan der gør at det bliver sværere for folk med lav løn og kortvarige ansættelser at optjene dagpengeret og også at få en ordentlig sats måske herre leif lahn

han er enig med ministeren i at disse forringelser er helt tilsigtede det faktisk er intentionerne med loven for det var jo det vi fik at vide på et samråd i onsdags som herre leif lahn

samrådet for at få en forklaring på bare et lille udpluk af de mange forringelser der er i det her lovforslag for eksempel at nogle ledige vil få beregnet en dagpengesats

at medlemmer der har mistet ret til supplerende dagpenge når den ordning træder i kraft efter et valg vil komme i den situation at de hvis de får en dags arbejde i en måned

dagpenge for hele måneden

det vil blive sådan for timelønnede på industriens overenskomst at de i

optjene og genoptjene dagpengeret det er jo bare nogle af de eksempler der er

meget meget negative konsekvenser af det her lovforslag og det lyder vanvittigt og urimeligt så jeg ville jo gerne vide om det var tilsigtet og om det er i overensstemmelse med dagpengeforligets intentioner at ministerens svar var krystalklart ja det er tilsigtet vi gør det med åbne øjne og ifølge ministeren

det både en naturlig og en uundgåelig konsekvens af at man indfører et månedsbaseret digitaliseret system så jeg kunne godt tænke mig at

kom herop og svarede mig på om han er enig med ministeren i at det er tilsigtet og at det er sådan det skal være og at herre leif lahn jensen altså er gået ind i det her med åbne øjne på samrådet fik vi også at vide at det

tilsigtet virkning og en af intentionerne med reformen at man forringer vilkårene for mennesker der har modtaget tabt arbejdsfortjeneste for at passe deres syge eller handicappede børn eller deres døende pårørende de risikerer at få beregnet en langt lavere dagpengesats end i dag hvor de jo er garanteret hundrede procent hvis de i det hele taget kan få dagpengeret for til dagpengeretten hører jo nu ikke blot en års arbejde men også en ganske bestemt lønsats der skal indfries nemlig pt tohundrede og attentusind kroner men hvis man har passet sit

skal dagpengeretten jo beregnes ud fra den løn man havde før man fik tabt arbejdsfortjeneste og det er jo langtfra sikkert at den i

to tusind og seksten kroner er høj nok til at opfylde kravet det er helt urimeligt at behandle disse forældre på den måde de har gjort samfundet en kæmpe tjeneste men desværre nedstemte folketinget i tirsdags enhedslistens forslag om at de stadig væk skulle være garanteret hundrede procent dagpengesats og nu har folketinget lige nedstemt et andet ændringsforslag der kunne sikre at disse mennesker i det mindste havde dagpengeret hvis de blev ledige efter at have modtaget tabt arbejdsfortjeneste for at passe deres syge børn jeg synes det ville være passende om socialdemokraternes ordfører kom herop og fortalte om det er tilsigtet og det er intentionerne med det dagpengeforlig man har skrevet under på

beskæftigelsesordførerne har modtaget fra

samvirke den syvogtyvende maj

sit høringssvar indtrængende advarer imod at indføre det her månedsbaserede udbetalingssystem

over på a kasserne og det vil sandsynligvis føre til at a kasserne tvinges til at sætte administrationsbidraget i vejret når jeg ved både anden og tredjebehandlingen har gjort en del ud af konsekvenserne af det her lovforslag også ned i detaljerne så er det selvfølgelig fordi

skal hedde sig at man ikke var advaret når de negative eksempler begynder at melde sig sig håber jeg at vi kan slippe for de sædvanlige undskyldninger om at det skam ikke

indkalder forligskredsen

ministerens skriftlige og mundtlige svar viser jo klart at det er meningen og det er tilsigtet at lovgivningen skal virke sådan mange ledige vil opleve det som et utrygt og usolidarisk dagpengesystem der her bliver indført

det løser heller ikke de grundlæggende problemer og årsagerne til at mere end titusind mennesker også fremover vil miste deres dagpengeret

dagpengeforringelser nu bliver støbt i beton og socialdemokraterne har fødderne dybt og solidt plantet i betonen og den er allerede ved at størkne

enhedslistens konklusion er at kampen

for et trygt og solidarisk dagpengesystem

ingen skal kunne miste deres dagpengeret uden at blive tilbudt et ordinært arbejde på overenskomstmæssige vilkår eller en relevant uddannelse

og at man dermed står frit til at deltage i kampen for et trygt og solidarisk dagpengesystem en af vores fælles opgaver bliver selvfølgelig at overbevise socialdemokraterne om at de skal opsige dette forlig inden næste folketingsvalg sådan at de også kan komme til at deltage i kampen men nu på den rigtige side

ned i dagpengesats og man gør det ved at straffe langtidsledige ved at tage en ekstra måneds dagpenge fra dem og en hel masse andre ting som jeg har fremført undervejs i forhandlingerne

det støttes forstår jeg af socialdemokraterne og og dansk folkeparti man kan altså i dag

kan man ikke i fremtiden bliver socialrådgiver

kan man ikke blive pædagog eller lærer eller socialrådgiver

af brugerbetaling på det vi skal leve af i fremtiden

giver det ordføreren anledning til at overveje sin støtte til lovforslaget

så er der åbenbart noget der ikke er på plads normalt har vi det sådan herinde i folketinget at vi går meget op i at tingene er finansieret i hvert fald lovforslag som jo får en bindende virkning så

selv skulle betale

komme med de andre tre hundrede million kr der skulle bruges

indtryk at så blev det finansieret på en fornuftig måde

altså ikke regeringen der kommer med pengene det er de uddannelsessøgende så kan man ikke godt sige at

i ledighed er grundlæggende forkert

nåede vist alle

slut

fordi det jo er sådan at

fra folketingets side og ikke mindst fra dansk folkepartis side

sætte en stopper for regeringens planer om at

kommende år lad os nu bare kalde omprioriteringsbidraget hvad det er det er nemlig nedskæringer og besvarelser på den nære velfærd på når vi kigger frem til to tusind og nitten syv milliard kroner

besparelser som vil kunne mærkes på dagtilbud folkeskolen og sundhedsområdet det er også vigtigt for mig at understrege at havde det været op til socialdemokraterne

vi aldrig nogen sinde stået i den situation

stemme om dette beslutningsforslag i dag fordi så havde vi ikke ment at det var nødvendigt at have et omprioriteringsbidrag vi mener grundlæggende at det er den forkerte vej at gå for danmark hvis vi skal styrke den nære kernevelfærd

give kommunerne et frit handlerum der har været

det her forslag lidt forskelligt

nogle forskellige konspirationsteorier blandt andet om at vi socialdemokrater ville og jeg citerer cementere omprioriteringsbidraget så lad os

slået helt fast vi vil af med omprioriteringsbidraget vi vil sikre at det bliver afskaffet

det er også derfor at vi har slået fast og at vores politiske leder har slået fast at hvis vi overtager regeringsmagten

droppes omprioriteringsbidraget også fra dag et det handler nemlig om prioritering prioritering af velfærd eller om man hellere eksempelvis vil skrabe penge sammen til skattelettelser til de mest velstillede

at vi ikke lader christiansborgfnidder stå i vejen for at sikre den kommunale kernevelfærd dansk folkeparti har tidligere begrundet afvisninger af dette forslag med ordlyden af bemærkningerne til vores oprindelige forslag den kritik

fremlagde vi en revideret bemærkningstekst for at kunne imødekomme den bekymring fair nok man havde ikke lyst til at stemme for et beslutningsforslag der indeholdt kritik af en selv så skulle den hellige grav jo være vel forvaret det var den imidlertid ikke fordi sidst vi stod her

det beslutningsforslag der lå ville cementere omprioriteringsbidraget

jo heller ikke være ingen beton ingen cement og derfor står vi her nu igen med et ændret beslutningsforslag som helt pålægger at afskaffe omprioriteringsbidraget via det ændringsforslag som netop er gået igennem så med andre ord

er det ret nemt det er sådan set blot at stemme for det beslutningsforslag der ligger nu så er omprioriteringsbidraget en gang for alle fortid og vi kan komme videre og jeg tænker også at der vil være nogle kommuneforhandlinger som vil gå

at der skulle være et omprioriteringsbidrag frem til

for det kunne

omprioriteringsbidrag hvis man en dag stod og havde magten det blev så opdaget og så var man nødt til at lave beslutningsforslaget hundrede procent om så nu handler beslutningsforslaget ikke om at omprioriteringsbidraget skal være der nu handler det om at det skal væk hvis jeg havde været herre

beholdt mit beslutningsforslag nede i udvalget og ikke sagt mere

det er da pinligt at fremsætte et beslutningsforslag

for et omprioriteringsbidrag fordi vi mener

derfor vi har været imødekommende gang på gang for rent faktisk at prøve at afsøge om dansk folkeparti så mente det de sagde der må man så bare sige nej det gør dansk folkeparti faktisk

finansloven og budgetlovene var der ellers udarbejdet en

at man ville sikre at pengene blev tilbageført så vi tog dansk folkeparti på ordet og sagde godt så lad

med andre ord er det tom snak luftsteg og vindfrikadeller der kommer fra folkeparti man ønsker

og alligevel er der så stor forskel på hvad kommunerne kan tilbyde af velfærd på børneområdet på skoleområdet på ældreområdet der mener vi at der skal være en solidaritet blandt kommunerne det ønsker man så ikke i socialdemokratiet fordi man blev opdaget

i at man ville cementere det omprioriteringsbidrag nu ønsker man

er

forslaget handler om at vi gerne

ført tilbage en del af den store udfordring her er imidlertid at kommunerne jo ikke kan planlægge efter hvad de i givet fald får tilbage og derfor

bør lytte meget nøje til hvad en række borgmestre også venstreborgmestre siger om

regeringen

mange flygtninge som skal integreres

at gøre godt med i stedet for mindre er er det socialdemokraternes ambition når jeg spørger

kommunerne cirka tre milliard kroner mindre i øvrigt med de borgerlige stemmer det vil jeg gerne høre om herre benny engelbrecht så også lige vil bekræfte

det er meget væsentligt at vi holder fast i et aftalesystem hvor kommunerne

en balance med regeringen her jeg ville være meget ked af det hvis det var sådan at at man skulle ned ad en vej hvor der ikke var enighed

og og vi kan i hvert fald ikke på forhånd garantere regeringen at vi vi hvis der ikke kommer en aftale med kommunerne

så vil kunne støtte eventuelle

ikke på forhånd kan garantere det det lyder som om man er forhandlingsvillig selv om der ikke skulle

kunne man godt tænke sig at gå ind i en eller anden forhandling om at stemme for et aktstykke i finansministeriet eller hvad

mere om så vil jeg bare sige at

også repræsenteret i kommunernes landsforening

i kommunernes forhandlinger med regeringen dér men omvendt er det klart at hvis man opnår

er det respekt for det kommunale aftalesystem

og fornuftige effektiviseringer et incitament for kommunerne til at

lave en ordentlig effektivisering er jo selvfølgelig

løfte en del af den demografiske udfordring der er ved hjælp af de effektiviseringer og det gør man i

så det vi taler om her er jo altså først og fremmest omprioriteringsbidraget

der sikrer en stor grad af usikkerhed om hvor meget der i givet fald kommer tilbage til kommunerne i forbindelse med finanslovsaftalen

en og halvtreds

ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

og firs forslaget til folketingsbeslutning

at disse forslag vil blive nedstemt jeg skal ikke forsøge at genoptage diskussionen

om hvert enkelt forslag men stiller selvfølgelig gerne op

jeg er alvorlig bange for at diskussionen også førstebehandlingerne taget i betragtning ikke vil tilføre ret meget nyt

der var jo en påfaldende mangel på vilje fra de fleste partier i folketingssalens side til at gå ind i en grundig diskussion af de vilkår som vi i dag byder langtidssyge mennesker og mennesker med handicap

synes jeg meget hårdhændede reformer der er blevet gennemført inden for de sidste fem seks år

ikke er nok til at få talerstolen så jeg skal bare bekræfte min vilje til at stille op

er den grundlæggende tanke i de forslag er at vi er nødt til at kigge på lovgivningen fordi vi er kommet derud hvor kommunerne faktisk af den gældende lov bliver opfordret og via økonomiske incitamenter tvunget til at behandle syge borgere på en måde som jeg tror vi alle sammen er enige om er uværdig når vi ser de konkrete eksempler

de partier der har ansvaret for den lovgivning ikke rigtig vil forholde sig til at det faktisk er meningen i langt de fleste tilfælde

har ankestyrelsen jo godkendt disse forskellige lovændringer som har ført til de mange mange mange kedelige eksempler vi ser i medierne og som alle ordførere bliver bombarderet med syge mennesker som er

jeg vil gerne takke i hvert fald dansk folkeparti og alternativet og et stykke ad vejen også sf for at de er gået ind i den konkrete diskussion og ikke sådan på forhånd

som den er især tak til alternativet som faktisk er positive over for alle vores forslag men som også

de stemmer for tre af dem og undlader at stemme til de andre men det tager jeg ikke som noget negativt signal

så må vi prøve at arbejde videre med tingene og se om vi kan få overbevist lidt flere når vi kommer i gang med efterårets arbejde for det haster virkelig meget

hvor herre leif lahn jensen blev refereret for

det var ikke det der blev sagt i selve tv klippet da sagde herre leif lahn jensen hvad jeg sådan set synes er positivt

kigge på dem og se hvordan man kan få dem til at fungere bedre det kan vi kun være enige

er problemet fordi lovgivningen er blevet sådan at kommunen

tilkende førtidspension hvis kommunen har bare den mindste forventning til at der kan udvikles en eller anden lillebitte smule arbejdsevne i form af nogle få minutters arbejde om ugen med det resultat

for at undersøge om borgeren kan udvikle arbejdsevne på trods af at borgeren er dødssyg og er nødt til at tage

bliver borgeren tvunget af sted i yderligere arbejdsprøvninger ressourceforløb eller fleksjob af ganske få minutters varighed det er jo sådan lovgivningen er og jeg ville blive så glad

det er de regler vi skal kigge på

tilkendelse af førtidspension eller vil han bare bare i gåseøjne forsøge at få de her ressourceforløb til at fungere

spørgsmålet endnu en gang i et håb om

gå herop og i hvert fald opklare det jeg synes det er lidt vigtigt

der er nogle af de borgere vi taler om som har fået indtrykket af at nu var vi på rette vej fordi socialdemokraternes ordfører

er ikke sådan jeg har hørt det jeg håber det er sådan og derfor ser jeg frem til at

som sædvanlig jævnligt være møder i folketingets stående udvalg ligesom der vil være andre arrangementer som medlemmerne er engageret i så ønsker jeg alle medlemmer en god og aktiv sommer og samtidig

vil jeg gerne takke alle vores ansatte for deres indsats i det forløbne folketingsår det tror jeg vi alle har været rigtig godt tilfredse med